hvert fald et flertal i folketinget at tilsidesætte sådan at

man kun samler op på de dele af det som man syntes var umiddelbart

det betyder at vi så i dag skal behandle to lovforslag først l hundrede

som bekendt handler om ministrene og efterfølgende

hundrede og seks som handler om folketingsmedlemmernes vederlag og pension for så vidt angår

vi støtte det forslag der ligger der er tale om mindre

i forhold til den nuværende lovgivning vi noterer med tilfredshed at den fremtidige

reguleres i forhold til den faktiske lønudvikling vi synes også at det er rimeligt og rigtigt at man

til seks måneder og så synes vi også at det er rigtigt og fornuftigt at man fremadrettet kommer til at følge folkepensionsalderen for så vidt angår ministres pension derudover er der en lang række mindre justeringer som vi så

er som ministre eller hvor lang tid de har en funktionsperiode

så bliver kompleksiteten højere men det er jo til at til at gå ned og læse

at man har lavet nogle justeringer her som gør at man ikke bare kan blive minister i en fem seks uger og så få atten måneders eftervederlag er

man følger folkepensionsalderen nu hvor vi beder alle mulige andre om at gøre det her samfund er også fornuftigt

er rigtig fornuftige og som går i den rigtige retning og også nogle som vi er en lille smule ærgerlige over men lad os starte med det positive jeg synes det er rigtig positivt at det her lægger op til at ministres pensionsalder kommer til at følge den generelle folkepensionsalder det synes jeg er et

gør et forsøg på at normalisere nogle vilkår for ministrene

rigtig rigtig positivt

i forhold til eftervederlagsreglerne som vi jo har haft en del debat om i medierne igennem de sidste år på grund af et par ret urimelige sager for tror jeg rigtig mange mennesker der går man også et stykke ad vejen og det synes jeg er meget fornuftigt og den del af det kommer vi også til

også noget som vi ikke er så glade for jeg synes det er ærgerligt at den fem procentsreduktion der har været

lader man løbe ud i to tusind og nitten det synes jeg er træls for at sige det på godt jysk vi synes det var prisværdigt da regeringen for nogle år siden sørgede for at ministrene gik en lille smule ned i løn for at vise noget villighed i forhold til at der er knaphed i det her samfund at der er

det sendte et rigtig godt signal og det tog vi hatten af for dengang og det

derfor synes jeg også det er ærgerligt at man nu ser

man stopper det i to tusind og nitten

indgået mellem partierne medfører jo også en ordentlig lønstigning til borgmestre og til regionsformænd den del af aftalen

den sats der er og skulle man ændre på den sats

ikke i opadgående retning

i forslaget men vi glæder os til at behandle det videre og kan jo så glæde os over at

det ville være mere rimeligt altså at man kunne få en bidragsfinansieret pension det betyder at man indbetaler til en pensionsordning fuldstændig ligesom alle andre i modsætning til i dag hvor ministre jo altså får

tror jeg er guld værd hvis man spørger rigtig mange mennesker hvorfor

som alle andre uden for de her mure

diffust

al den

høje lønninger og opspare pensioner som er meget meget højere end helt almindelige

og mens det ene parti efter det andet

meget hurtigere end man gør af at sidde på de bløde stole herinde så har de selv kunnet gå på pension som som tres årige imens efterlønnen er blevet skrottet og dagpengene halveret

syge og arbejdsløse ud i fattigdom så har ministre efter meget få måneders arbejde

har politikere kunnet hæve både et eftervederlag fra det

vi altså et forslag der rykker lidt og jeg mener lidt ved nogle af de mest åbenlyse urimeligheder der er for ministre

forholdene for ministre så kan det ændre sig

man kæmper længe nok der er to problemer som jeg især vil fremhæve

ting som glimrer ved deres fravær det ene er at de ministre som sidder i dag

vil stadig væk kunne gå på pension som tres årige eller to og tres årige de vil stadig væk kunne gå fra

danskere og der er altså ikke

at hver eneste gang der bliver vedtaget ændringer af efterløn eller pensionsalder herinde

så gælder det jo også for alle de mennesker der har gået og planlagt efter efter for eksempel at gå på efterløn

for alle andre danskere

man ellers havde gået og skubbet foran sig kom jo med

ministre skulle have en helt enorm lønstigning og det skulle folketingsmedlemmer også til gengæld for at

det har man så fra forslagsstillernes side altså

syntes man kunne slippe af sted med så derfor er lønstigningerne skrottet

normalisering af pensionsforholdene man kunne have gennemført

tryghed som vi har herinde og som man altså ikke er villige til at gøre op med derfor er

og meget meget gunstig pension som ministre fortsat vil have

fortsætter den nedregulering der har været

med andre ord

masse ting som vi gerne vil stille ændringsforslag til i forhold til det her lovforslag

de konkrete ændringsforslag i sidste ende er det selvfølgelig et forslag som

og det er kun et skridt i den rigtige retning politikere skal ikke sidde i

gør at man nogenlunde kan forstå hvad det vil sige at skulle have

nogle ting som alle andre mennesker bakser med så derfor er det her et skridt i den rigtige retning men jeg vil også sige at

ikke

til at blive hårdt at være minister fremover tværtimod

forstå hvad andre mennesker lever i og så bliver det en lille smule sværere bare at sidde og sige at mennesker der er

sværere at afskaffe efterlønnen og hæve pensionsalderen for alle andre så derfor synes vi det skal være sådan og derfor lever vi også lidt efter

fastsat i vores parti det ved man når man stiller op for enhedslisten at sådan er det det tror jeg

der sådan set regler for

jeg synes godt man kan sige at det

særlige forhold der tager højde for den situation og jeg kan så tillade mig

vi støtter det her lovforslag og

normalisering som giver større gennemsigtighed og forståelse for de vilkår man har som minister

den situation man er i den dag man så stopper som minister hvor man måske netop har måttet slippe en række

et kommissionsarbejde hos en vederlagskommission som man bad om at se på

så vi i virkeligheden ikke fremadrettet skulle have den her diskussion

politikeres lønninger skal være

som indeholdt alle elementerne både løn pension

i vores optik kom vederlagskommissionen jo faktisk med en en samlet pakke

det at vores lønninger er uigennemsigtige og gammeldags struktureret for eksempel

at både ministre og folketingsmedlemmer har

skattefri tillæg

de medlemmer af de partier der var på det tidspunkt

kan man sige pille elementer ud og diskutere dem så hvis det havde stået til os havde vi i dag stået

vederlagskommissionen at der skulle være modregning

hvis man gik ud og tog et politisk hverv hvor vi siger at vi synes der skal være modregning

og femogtredivetusindnihundrede og tredive kroner

så hørte jeg ordføreren fra venstre sige at

et det er ikke den forståelse jeg har men det er muligt at det

at det her lovforslag som ligger kommer med en række forbedringer det er positivt at minimumsgrænsen for eftervederlag bliver sænket til seks måneder

ja undskyld det kommer så senere

jeg synes især at det er positivt og det synes jeg vi skal hæfte os ved at politikernes

fremover vil komme til at følge folkepensionsalderen

at man ikke overgår til en arbejdsmarkedspension for det ville være i tråd med resten af arbejdsmarkedet jeg synes det er problematisk at lovforslaget her ikke lægger op til at det skattefri tillæg bliver afskaffet og jeg synes

overordnet set at det er problematisk at det her ikke vil øge gennemsigtigheden men som sagt er der rigtig mange gode elementer i det og vi kan sådan

alternativet bakke op om de enkelte elementer men

stadig væk usikker på hvordan vi stiller os til lovforslaget fordi vi ikke synes det

øge gennemsigtigheden og det er det jeg synes er det altafgørende problem her havde vi en unik chance nu

sige nu laver vi en samlet pakke vi kommer til at stå

at hvis man virkelig sætter sig ind i det så kan man jo finde at det hele er offentligt

ensretning over til det øvrige arbejdsmarked det her hjælper en smule på det særlig det med pensionsalderen synes jeg er rigtig godt men der er ikke ensretning jeg havde ønsket at kunne lave en fuld ensretning så man kunne gå ud og sige at

jeg vil høre de forskellige input i dag og så

vi gøre vores stilling op i udvalgsarbejdet men igen de enkelte elementer der ligger her synes vi er positive vi havde ønsket at det havde omfattet

som det ville hedde på engelsk altså

alle mulige ben som er mindre gennemsigtige og demokratiske så der skal være et

bare for at få en stor løn

skal være sammenligneligt med de lønninger vi ser ude i resten af samfundet sådan at der er en form for genkendelighed hos befolkningen i det som politikerne får det er den svære balance som vi skal forsøge at finde herinde og det gør det jo særlig svært at det handler om vores egne lønninger og derfor er det også

svære politiske debatter hvor nogle partier kan være fristet til slet ikke at

skal være det rette niveau mens andre næsten uanset hvad vi beslutter falder for fristelsen til

lidt billig populisme fordi det altid er populært at sige at politikere skal have mindre i løn jeg synes

og det synes mit parti heldigvis også at det lønniveau vi har for folketingspolitikere i det her land

det modsvarer nogenlunde det en kontorchef

svarer fint til det ansvar vi påtager os

niveau som man kan forvente

det samme gælder sådan set også ministerlønningerne som er høje

for ledelsesopgaver der er betydelig mindre komplekse

en af de ting som radikale venstre har kæmpet for i mange år er at pensionsalderen selvfølgelig skal være den samme for folk der er herinde som for folk der er ude i resten af danmark og derfor

er lykkedes at få den samme pensionsalder for ministre og folketingsmedlemmer som for resten af befolkningen

glade for at der i dag ser det ud til kan samles et bredt flertal om det og det er så sandelig også på tide for at sige det

sidde ganske få måneder på en ministerpost og alligevel få en langvarig løn det bliver der også ryddet op

lovforslag vi har her jeg er egentlig

lovforslag en kommission blev

set skudt ned på uhyggelig kort tid og det er

havde trukket vejret ind og så taget det men der var også nogle tidsler i det kommissionen kom med og efter min bedste overbevisning er den pakke der nu ligger både det

i hvert fald noget der indfrier flere radikale mærkesager og derfor kan vi selvfølgelig også

har været medvirkende til at vi kom dertil at der overhovedet blev nedsat en ekspertkommission der gik mange år fra vi

forslaget første gang og til at man i dag faktisk kan vedtage

langt skridt i den rigtige retning

grund til for det kommissionen foreslog var jo samme pensionsalder

øget honorering af folketingsmedlemmerne

øgede honorering var noget vi kunne stå på mål for

at det var svært at tage de otte

procent af folketingsvederlaget hvis vi skulle have præcis de samme pensionsregler og så fandt vi så den løsning der hedder samme pensionsalder og

hele vejen igennem hele tiden ment at selvfølgelig skulle der være samme pensionsalder

bordet når man nu er i gang med en forbedring og en ligestilling hvad der skaber mere tror jeg tillid ude i befolkningen og gennemsigtighed

så ikke går hele vejen det er det jeg ligesom prøver at stille spørgsmål til i dag jeg synes det er godt man ændrer eftervederlaget og jeg synes det er rimeligt at man har et eftervederlag

også et godt eftervederlag fordi politikerlivet er anderledes end andre arbejdsliv og det kan være svært måske efter et langt politisk liv at komme ud i et job

er rimeligt at man har et eftervederlag men også rimeligt at vi nu ændrer det sådan

så indebærer aftalen også at en person fremadrettet ikke kan få eftervederlag fra tidligere erhverv som borgmester eller regionsrådsformand samtidig med vederlag som minister eller folketingsmedlem det er også mere end rimeligt og en klokkeklar forbedring jeg oplevede det selv da jeg gik ud af køge byråd hvor jeg har været udvalgsformand og så fik jeg et eftervederlag og

det giver ingen mening det er ikke rimeligt og jeg synes faktisk at det er godt at man ændrer det nu

man ændrer pensionsforholdene fremadrettet

politikere går på pension samtidig med folkepension men der er så bare de to ting som jeg ikke helt forstår og det

man ændrer folkepensionsalderen hvad der lader til at være en del partier der vil igen

anderledes for politikere hvorfor skal den pension som jeg har nået at optjene i det år jeg har siddet herinde

tidligere end andre danskere kan få deres pension

hvorfor man ikke ændrer på det så forstår jeg egentlig heller ikke hvorfor man ikke gør pensionen opsparingsbaseret så den minder om de pensioner vi har ude på arbejdsmarkedet

optjene den samme livslange pension på otte år som en arbejder kan på et helt arbejdsliv så grundlæggende synes jeg altså at det her er et godt

en klokkeklar forbedring men jeg synes også man burde være gået hele vejen og lavet en total ligestilling

og politikernes pensionsforhold

indgået der er en række af de elementer der kom fra vederlagskommissionen man har

som indgår i den her stemmeaftale andre elementer

ligger en række elementer i det som vi synes er meget fornuftige

at regulere lønnen i takt med lønudviklingen i den offentlige sektor som også sikrer at det når vi beder andre om løntilbageholdenhed

det der bliver praktiseret herinde vi sætter minimumsperioden for eftervederlag ganske betragteligt ned efter en undersøgelse har vist at beskæftigelsessituationen ikke er så svær som man kunne

synes vi også er meget fornuftigt ligesom

vi også regulerer det her med at man ikke kan få eftervederlag som regionsrådsformand eller borgmester hvis man samtidig besidder et hverv som minister er alt sammen meget fornuftige reguleringer

vi bakker op om jeg synes i virkeligheden herre søren gade sagde det meget rigtigt tidligere

være penge der driver folk ind ind

politik og ikke være penge som driver folk ud af politik eller gør at man ikke stiller op i første omgang

sige at politikeres lønvilkår er en specielt sammensat størrelse for der er mange ting man skal tage højde for som også herre martin lidegaard var inde på

mange der kæmper mange år for at blive valgt

har man mindre tid på sit arbejde og man tager fri for at kunne føre

valgkamp jeg sagde personligt mit job op

brugt så meget af min tid på politik og ikke haft mulighed for at have et job i den periode

fra konservativ side det lovforslag som ligger her og

i sammenhæng med ændringerne for folketingsmedlemmer

tempi henholdsvis igennem økonomi og indenrigsministerens bekendtgørelse

ministres vilkår der er en enkelt ting der er blevet gentaget flere gange nemlig at

ændret det vilkår at ministre kan gå på pension som tres årige

afhænger af hvornår man startede sin funktionsperiode og hvornår man har

siden den første januar to tusind

mulighed for at gå på pension

for at gå på pension når de når efterlønsalderen

fast nominel alder men den alder der er fastsat i

reglerne omkring efterløn så i takt med at efterlønsalderen bliver ændret som vedtaget

på pension også blive ændret

det tidspunkt hvor de var ministre opretholdt for den del de har optjent mens de var ministre

ændret i forbindelse med at man i to tusind

man lavede heller ikke en ændring

karakter for dem der havde været ministre før da man lavede ændringerne omkring tilbagetrækningsreformen

være for ministre på samme måde som man fremadrettet ændrede de vilkår der

præcis samme måde som andre tilsagnspensioner er gældende i forhold til hvilke tilsagn der er givet på det tidspunkt hvor man arbejdede så er det samme gældende for de ministerpensioner

det betyder så at den generelle påstand der har været

nåede at være minister i en årrække inden

en lille del af den pension jeg i dag

noget større del vil så blive udbetalt på det

nu måtte være og i givet fald at jeg må have noget tid som minister efter den første april to tusind og sytten

følger præcis de vilkår vi byder alle andre danskere det man har optjent på en tilsagnspension

gældende på det tidspunkt tilsagnspensionen

mig over og konstatere at der er bred tilslutning til forslaget

taget vederlagskommissionens model som den lå det er ikke nogen hemmelighed at jeg var blandt dem der var med til at

der blev nedsat en vederlagskommission

og det lå blandt andet i spørgsmålet om hvad

i spil mellem på den ene side vederlagets størrelse altså løndelen

optjeningsretten på pensionsdelen jeg må sige at de to dele der ligesom

er blevet sat til side og mange af de andre spørgsmål bliver afklaret her og det synes jeg er glimrende

en diskussion især fra fru josephine

om hvorvidt der er gennemsigtighed i det der er jeg må sige at folketingsmedlemmer og ministre er nogle af dem hvis lønforhold er allermest gennemsigtige

lette at gennemskue altså om de er enkle at forstå er måske noget andet

løn og pensionsvilkårene er

ligesom der jo på hver ministers område er en åbenhedsordning hvor man kan se hvad den enkelte minister har haft

repræsentative udgifter og andet som betales af ministeriet så jeg synes egentlig at der er rimelig meget åbenhed omkring vores vilkår og jeg glæder mig over at der har været

positive kommentarer fra flere

bag stemmeaftalen jeg håber selvfølgelig at de

lovforslaget her

efterfølgende forslag og forslaget omkring borgmestres vilkår

i ørerne for det er jo præcis det man har gjort når det kommer til de almindelige danskere der er mennesker der har gået og indbetalt til efterlønsordningen i forventning om at kunne gå på efterløn på et bestemt tidspunkt og så går man

mellem folketing og borgere og der

det er fint nok at man fremadrettet ændrer det her men

set bare have lavet de ændringer af efterløns og pensionsalder sådan

efter den første januar to tusind og syv

april to tusind og sytten

ganske afgørende for de kollegaer der sidder her i folketingssalen i dag og måtte være ministre

folketingsmedlemmer så en

synes jeg er helt forkert det ændrer naturligvis mine vilkår og min pensionsopsparing

optjener af pension fremadrettet ændres i takt med at folkepensionsalderen ændres det synes jeg er rimeligt

mindst en omgang til en yderligere dato det blev

aftalt at forlængelsen af nedsættelsen udløber så man kommer tilbage på det niveau der var jeg mener ikke at man og her taler jeg om mine kollegaer mere end om mig selv

betaler ministre i danmark for lidt i løn

man betaler en god løn jeg synes også at den midlertidige

har en udløbsdato og det har den så

den samlede pakke og det er det politikernes

størrelse i dag men det er klart

sige at man vil ændre på pensionsdelen så mener jeg bare

så synes jeg man skal opretholde de nuværende regler der giver en god samlet pakke

om

er det sådan at det betyder at eftervederlaget

nedsættes til en seks måneders mindsteperiode

et forslag som vi kan støtte

det er også sådan at retten til eftervederlag for tidligere medlemmer af regioner og byråd som

og det er også sådan at vi hæver folketingsmedlemmernes pensionsalder til

det er også sådan at grundvederlaget

fremadrettet reguleres ud fra den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor

er der også opnået enighed om at også tingsekretærer i folketinget kan få en vederlagsfri bolig på linje med præsidiemedlemmer fremadrettet for at man på den måde bedre kan tilrettelægge arbejdet

en række justeringer i forhold til

er fornuftige derfor kan

taler om at folketingsmedlemmer har mulighed for at optjene en meget meget lukrativ og fed pension

kigger på hvad det så udgør i forhold til

i forhold til at det er alle medlemmer af folketinget der på den måde får en sådan pension det er faktisk

jo stadig væk nogle skønhedspletter på det her og det er blandt andet det her med at

er valgt ind enten før to tusind og syv eller i perioden to tusind og syv til tolv så vidt

være så fri kan gå på pension

modstander af det jeg lavede i sin tid en aftale som jeg faktisk regnede med man kunne stole på

derfor synes jeg faktisk at mit udgangspunkt nemlig at sige at en aftale er en aftale og at man må kende de forhold hvorunder man nu engang skal pensioneres er rimeligt men at man løbende også justerer

er jo faktisk der nu hvor de her ting bliver rettet til altså hvor pensionsalderen bliver rettet til det er da godt så mon ikke det kan betale sig lidt og mon ikke også vi får

udtryk for at man egentlig synes at de danske politikere skal have

have som niveau men hvorfor er enhedslisten i øvrigt kommet frem til at en

en førtidspensionists

faktisk fast på at vi synes den løn og de arbejdsvilkår vi har i dag er

et andet rigtig godt punkt

afsnittet om de muligheder der fremadrettet bliver for tingsekretærerne mange af de tingsekretærer der sidder i formandsstolen typisk på skæve tidspunkter får nogle bedre muligheder for

at overnatte det synes jeg er helt inden for skiven og i øvrigt ganske udmærket for de mennesker der gør en stor indsats for at få afviklet debatterne her i huset på en ordentlig måde

også noget som vi simpelt hen

folketingspension det er ikke helt klart for os hvad det her lovforslag vil indebære

præcis det område og det har vi simpelt

for at få klarlagt endnu tydeligere det vil vi så søge at blive oplyst om inden

vi giver endeligt tilsagn men de andre elementer synes vi mægtig godt om og kan vi selvfølgelig støtte op om

stille nogle ændringsforslag til det her lovforslag blandt andet at man indfører den bidragsfinansierede pension

som folketingspolitiker en pension som er sammenlignelig

på egen krop det synes vi også er rimeligt

vi gør uden at det skal betyde at man skal have en

at huske på hvordan det er udenfor hvis man får rigtig rigtig gode forhold som der er herinde og man sidder her i mange år så for os er det et formål i sig selv at vi har noget der er sammenligneligt

det skaber rigtig meget politikerlede når man sidder og kradser ind til sig selv samtidig med at man ændrer forholdene for alle andre

vide hvor man skal starte henne med det element altså man kunne starte med at tale om de mennesker der ikke kan få førtidspension og som bliver sendt i arbejdsprøvninger og tvinges til at leve usikkert og fattigt fordi vi ikke tror de er syge nok og skal se om vi kan presse en enkelt times arbejde

starte hos de ministre og folketingsmedlemmer der sidder herinde i dag

forhøjede pensionsalder er kommet til at gælde for

eller vi kan starte hos de partier der vil sætte pensionsalderen op for helt almindelige hårdtarbejdende

når man taler om den her ekstra mulighed for førtidspension som har sneget sig ind

i lovforslaget men at man overhovedet drømmer om at der skal være

en særlig mulighed for folketingsmedlemmer til at trække

alle andre efter så mange års debat og kritik hvor vi endelig er kommet dertil at pensionsalderen bliver ændret begriber jeg simpelt hen ikke

jeg tror det er rigtig vigtigt

er rigtig vigtigt at vi husker at så særlige er vi heller ikke så hårdt

sidde herinde på de bløde stole at vi skal have nogle helt særlige forhold i forhold til alle andre mennesker

også meget gerne have at det skal afspejle forholdene

et ændringsforslag tror vi i hvert fald efter nogle spørgsmål der afskaffer den

til den almindelige mennesker

niveau og en metalarbejder i københavn hører ikke

de ringest betalte det er der ikke nogen tvivl om så jeg går ikke på arbejde hver dag og brokker mig over at jeg får for lidt i løn tværtimod jeg lever fint og godt på det

ændring af vores vedtægter der sætter min løn

men som sagt tilslutter vi os det her forslag og det er det der er muligt at få gennemført men da vederlagskommissionen

gå mere drastisk til værks

af det kunne være en fin vej at gå

registreret der tegner sig et flertal for

ikke når de nu sidder herinde

tage vare på deres egne forhold end sådan en beslutning som vi

være en privatsag hvor meget der skulle hensættes

masser af mennesker på arbejdsmarkedet der selv afgør hvor meget de egentlig vil hensætte til deres pension

kunne være en opgave

kunne løse selv så skulle vi have en grundlæggende diskussion om vilkårene

eget ansvar for eget liv også efter tiden

selv kan bestemme om man vil anvende

særlige skatteregler for hvordan man gør

det lå sådan set i de signaler vi kom med på det tidspunkt vi konstaterer at det her er det

er let at gennemskue hvad det er for et lønniveau vi har

det er for et eftervederlag

positivt at eftervederlaget ændres fra de tolv til de seks måneder og det følger også vederlagskommissionens anbefalinger vi synes også det er rigtig positivt

at politiske vederlag kommer til at følge lønudviklingen på det offentlige område og vi synes i særdeleshed at det er rigtig positivt at pensionsalderen for

det er rigtig ærgerligt at man fortsætter med en tjenestemandspension

ikke går over til en arbejdsmarkedspension vi synes det er rigtig ærgerligt at man ikke laver fuld modregning og vi synes det er

benytter chancen til

vi nu til debatten her og så

vil jeg tage endelig stilling i udvalgsarbejdet men som sagt

på seks måneder ligesom

den tidligere behandling er det godt og vigtigt at politikere

både erhvervsliv eller det offentlige kan komme ud og

videreuddanne sig og få et rum til at finde et nyt arbejde derfor synes jeg også

fornuftigt at vi har den dér uddannelsespulje så man kan komme ud som politiker efterfølgende og opkvalificere sig det burde man også gøre i højere grad generelt for arbejdere

mener jeg at det her burde gælde for alle dem som er i den her sal der burde ikke være den her overgangsordning der gør at den pension

første april to tusind og sytten kan man få udbetalt tidligere det må være sådan ligesom det er for resten af befolkningen at

pensionsforhold så gælder det også for os og så mener jeg at man skal ændre måden hvorpå vi optjener pension så den bliver bidragsbaseret ligesom vederlagskommissionen foreslog jeg synes ikke det er rimeligt at vi skal kunne optjene livslang pension på tyve år når det tager arbejdere et helt arbejdsliv eller at ministre skal

er rimeligt og hvis der skulle komme et ændringsforslag fra herre

sass larsen der handler om at politikere skal kunne vælge den ene eller den anden pensionsform synes jeg at

være værd at tilstræbe at vi har de samme forhold som befolkningen så mener jeg også det har ikke været nævnt at man burde have kigget på det skattefri tillæg

synes det sender nogle forvirrende signaler ud til befolkningen hvorfor skal vi have et skattefrit tillæg hvad er det der gør det jeg

jeg tror at det skattefri tillæg er med til at skabe nogle myter om at vi har nogle meget meget gunstige løn og pensionsforhold så jeg mener at man burde have skrottet det skattefri tillæg og erstattet

man så betalte skat eller en ordning hvor man så fik refunderet sine udgifter fordi jeg mener ville have skabt større gennemsigtighed

vi modtager den løn vi gør

sammen med med

mener jeg at det her er en forbedring og derfor stemmer sf

også med på nogle ændringsforslag som vi synes

regulerer vi opførelsen af nye bygninger blandt andet i lokalplaner som der udarbejdes

efter planlovens regler lokalplaner indeholder nærmere bestemmelser om et områdes anvendelse og om de bygninger der kan opføres i et bestemt område det

krav til maksimal højde det er som hovedregel kommunalbestyrelsen der vedtager disse lokalplaner og det vil altså sige at de er igennem en demokratisk lokal proces jeg har tillid til at lokalpolitikerne kan træffe de rigtige beslutninger

herunder for eksempel minareter og hvilke krav der så skal stilles i den forbindelse samtidig

vil jeg også stærkt opfordre trossamfundene til at vise hensyn over for det omgivende samfund ved netop opførelse af religiøse bygninger regeringen er på den baggrund imod at indføre et forbud imod opførelse af minareter og afviser således beslutningsforslaget

at regeringen fuldt ud deler det synspunkt som også fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget nemlig at

et stigende behov for at gøre op med de symboler som er med til at skabe splittelse i danmark

enige i at det er dybt problematisk når religiøse miljøer lukker sig om sig selv og parallelsamfund udvikler sig

ikke acceptere en række tiltag er derfor også blevet iværksat for netop

gøre op med det og det har været med meget meget bred opbakning her i folketinget og det vil jeg gerne kvittere for vi har fuld fokus på indsatsen imod parallelsamfund og vi skal ikke acceptere det i danmark den indsats skal løbende udbygges og skal også forstærkes men vi mener altså ikke at et forbud mod at opføre

ministeren blive lidt mere præcis

at jeg ville være med til at forbyde det men man skal være bevidst om hvilket signal man sender hvis man bærer et tørklæde fordi det

i sin grundvold er et kvindeundertrykkende symbol de diskussioner synes jeg at vi skal tage og jeg synes at vi skal tage dem

ikke bare frihed til at bygge et tårn

en stærk indsats mod islamisme jeg synes ministeren har været inde på det allerede så

er det nu engang ikke noget som bliver besluttet her i folketinget vi har kommunalbestyrelser siddende rundtomkring i danmark og det er nu engang dem der tager beslutninger om

antallet af lokale skoler hjemme på lolland

det er jeg rigtig positiv over for men vi har

altså en kommunalbestyrelse som tager de beslutninger det er ikke noget der skal besluttes i folketinget

det vil være direkte at tryne vores lokale byråd ude

i danmark jeg har fuld tillid til

at vi pludselig som ved siden af den danske ambassade i kabul har en minaret hvor der bliver kaldt til bøn for fuld volumen så det kan høres i flere kilometers omkreds fem gange dagligt det kan jeg ikke forestille mig kommer til at ske derfor

kan vi ikke støtte støtte forslaget men samtidig

indført den nok strammeste asyl og og

fordi vi ikke sætter hårdt ind men jeg mener bare ikke vi skal gå ind og blande os i hvad vores lokale kommunalbestyrelser har af beføjelser

og hvis det er det dansk folkeparti ønsker

det er ikke noget jeg vil være interesseret i men jeg har i hvert fald fuld tillid til at vores lokale byrådsmedlemmer ude omkring i danmark sørger for at vi ikke kommer til at have minareter hvor der bliver kaldt til bøn det har vi altså heller ikke i dag

ude i

lad os så sige hypotetisk at det skete at der var et byråd der gik ud

så skulle vi tage et opgør med hele

vi har i danmark så hvis man skulle gøre det skulle det formuleres på en langt mere kringlet måde og der er det jeg siger jamen

et helt land risikerer man at ramme alle mulige andre præcis som man risikerer at gøre det med kønsopdelt svømning hvis vi siger at vi forbyder al kønsopdelt svømning

jo ikke hensigten derfor jo tættere på borgeren man kan tage beslutningen

vores kommunale byråd jo bedre er det

jeg har tillid til de byrådsmedlemmer vi har i venstre jeg går ud fra at dansk folkeparti har det samme og socialdemokratiet har det samme og derfor

er der ikke noget problem der er mig bekendt ikke ved at blive bygget en minaret

danske statsborgere der er altså ikke nogen modsætning mellem at være muslim

vi ligesom en

det fremgår af konventionens artikel niende det her beslutningsforslag retter sig mod en særlig bygningsmæssig detalje som kun findes på moskeer

synagoger eller kristne landsbykirker

diskriminere negativt i forhold til en bestemt religion og dens udøvere de skal skilles ud fra resten af samfundet og have færre rettigheder end andre

til mennesker har har ført til

rummer verdenshistorien jo altså mange sørgelige eksempler på og særlig grotesk bliver det jo

man ønsker at diskriminere

selvfølgelig kan naboer have grund til at frygte at kommende

byggerier vil genere omgivelserne det kan gælde for en

en svinefarm eller en landsbykirke og selvfølgelig kan bønnekald

bimlende kirkeklokker være en støjplage

til lokalt og konkret

er absolut ingen grund til at forbyde minareter frem for andre bygningsværker enhedslisten kan ikke støtte

synes egentlig det er trist at der findes partier i danmark som som sådan mener at man ikke kan være dansk og muslim på samme tid medmindre

man bare har fået formuleret sig uheldigt hvis det er tilfældet håber jeg da

lys trækker det her beslutningsforslag i den forkerte retning der kan sagtens være ting som vi i liberal alliance mener at man burde gøre lokalt og ting som vi ikke mener at man burde gøre lokalt men vores princip er at det bedste er at man træffer beslutninger om det

til samfundsudviklingen ved at understrege forskellene mellem muslimer og danskere jeg blev oprigtigt ked af det da jeg læste det

et beslutningsforslag hvor man

jeg bliver ked af at man faktisk begrunder det med

er forskel på at være muslim og være dansker som enhedslistens ordfører også så udmærket redegjorde for

muslimer i danmark hvoraf to tredjedele

at der bliver større forskelle end jeg mener der er og noget som jeg egentlig læser ud af bemærkningerne er noget af det df ønsker

indsnævre så jeg synes at dansk dansk folkeparti i

er skadende for for det danske folketing at vi skal stå

handler også om moskeens udseende i dag skal ens kommune godkende at der er plads til en minaret oven på moskeen jeg mener det giver god god mening at det er de mennesker der bor i kommunen som er med til at bestemme det

ikke vil have en minaret men det er noget man bliver enige om lokalt vi har religionsfrihed i danmark og derfor mener jeg ikke at vi skal lovgive om hvordan en moské skal se ud det vil sige at beslutningsforslaget i dag fra dansk folkeparti ikke handler

det handler primært om udseendet

kan man tage grimhøjmoskeen som eksempel de har ikke en minaret men de har enormt ekstreme holdninger

gå efter hadprædikanter og det har vi også gjort med imamloven vi skal gå efter pengestrømme vi skal forhindre at ekstreme lande organisationer og fonde

vi skal have åbenhed omkring regnskaberne

man prædikede på dansk og så videre og så videre det synes vi er meget meget vigtigere end at diskutere hvordan en moské skal se ud

lokalt anliggende så vi vil gerne bruge vores kræfter der hvor man

aktive handlinger som undergraver de grundpiller danmark hviler på moskeer minareter tørklæde burka og niqab og så videre symboliserer parallelsamfundene og er dermed også med til at understøtte dem og dermed også med til at understøtte udviklingen den tredje grund til at vi stille og roligt er ved at miste vores land eller ved at miste fodfæste

er efter vores opfattelse dette folketings manglende vilje til at gøre det nødvendige vi bilder ikke nogen ind

det at et forslag som det her vil løse alle de problemer som vi står over for men det er ét forslag blandt en lang række forslag folketing har jo heldigvis

er faldet det er glædeligt det er det vigtigste men der er også et stigende behov for at gøre op med de symboler som i høj grad skaber skel i befolkningen

synlige og markante islamiske symboler bidrager efter vores opfattelse negativt til samfundsudviklingen ved at understrege forskellene mellem muslimer og danskere ligesom disse symboler også er hindrende for integrationen her i landet på den baggrund ønsker vi at forbyde opførelsen af minareter ved moskeer vi så helst et totalt forbud mod bygning af moskeer og ønsker også at forhindre udenlandske donationer som finansierer

religiøse og kulturelle symboler der relaterer sig til islam vi anerkender selvfølgelig at

vælgerne har sammensat folketinget på en sådan måde at vi står alene med disse synspunkter her i parlamentet

vi ville gerne gå længere vi opfatter dette forslag som et ganske afbalanceret og mildt indgreb

vil være med til at værne det danske samfund imod yderligere splittelse uro og frustration over den manglende vilje til tilpasning fra de muslimske samfunds side som religion og ideologi

er islam et forstyrrende element i danmark vi ser med stigende bekymring på den voksende islamisering af samfundet og derfor har vi også hilst det velkommen at en række partier har indgået en aftale der eksempelvis kriminaliserer religiøs oplæring i vold undertrykkelse incest og lignende

viser jo også at der er muligheder for at sætte grænser for religionsfriheden det fremgår

grundloven at man må praktisere sin tro så længe den ikke strider imod sædeligheden eller forstyrrer den offentlige

også et stigende behov for at gøre op med de symboler som er med til at skabe splittelse i danmark og som bidrager til at styrke den islamiske identitet i en tid hvor der er brug for at moderate og herboende muslimer nedtoner de dele af islam som splitter og opdeler os

at indkalde til bøn er også udtryk for en form for social kontrol eller man forsøger at udøve social kontrol over andre og og vi håber at folketinget på et tidspunkt som minimum vil være med til at sikre at det kommer til at fremgå klart af lovgivningen at man selvfølgelig ikke offentligt kan indkalde til muslimsk bøn i danmark det

at man ikke kan det

trods alt tilkendegiver at regeringen ser at der er et stigende problem med islamiske symboler i det offentlige rum det er et synspunkt vi deler

det på et tidspunkt kan udmønte sig i nogle konkrete forslag og at der også er flertal for de forslag her

vi vil ikke acceptere at tilrejsende udlændinge er til gene begår kriminalitet eller på anden måde skaber utryghed i danmark lad mig først understrege at politiet naturligvis kan udføre udlændingekontrol også af eu borgere politiet kan i den forbindelse eksempelvis undersøge om personen tidligere er antruffet i danmark eller om personen er i besiddelse af rejsedokumenter der viser hvornår personen er indrejst i danmark viser det sig på den baggrund at en person opholder sig ulovligt i danmark så vil personen blive sendt hjem igen og sker det ikke frivilligt sørger politiet for udrejsen om nødvendigt med tvang forslagsstillerne ønsker at man skal gå videre og i forhold til eu borgere anvende et helt særligt dokumentationskrav efter dette dokumentationskrav skal en eu borger aktivt bevise at han eller hun ikke opholder sig ulovligt i danmark

regeringen ikke kan støtte forslaget allerede fordi vurderingen er at forslaget er i strid med og jeg vil

eu borgernes adgang til at opholde sig i danmark er reguleret i opholdsdirektivet det følger udtrykkeligt af direktivet at eu borgere har

og det følger også udtrykkeligt af direktivet

opholdsret alene er betinget af

er i besiddelse af et gyldigt pas eller identitetskort opholdsdirektivet stiller således kun én betingelse for eu borgeres ophold i danmark i indtil tre måneder nemlig besiddelse af et gyldigt pas eller identitetskort direktivet sætter dermed klare grænser for hvilke dokumentationer myndighederne kan forlange af en eu borger det vil derfor være i strid med opholdsdirektivet at indføre en regel om at eu borgere skal medvirke aktivt til at dokumentere deres lovlige ophold ved for eksempel at stille krav om dokumentation for indrejsetidspunktet eu borgere som indrejser for at søge arbejde har ret til

og herefter så længe

det kan dokumenteres at den pågældende søger arbejde og har reelle muligheder for en ansættelse myndighederne kan selvfølgelig kræve dokumentation for at den arbejdssøgende opfylder disse betingelser

den misbrugsbestemmelse der findes i opholdsdirektivet kan

bruges til at indføre en ordning hvorefter eu borgere aktivt skal medvirke til at

lovlige ophold bestemmelsen kan derimod bruges til konkrete tilfælde af svig og misbrug for eksempel hvis personen er i besiddelse af et falsk pas jeg er helt enig med forslagsstillerne i at der er problemer med tilrejsende kriminelle og hjemløse udlændinge her i danmark for eksempel så så vi hen over sommeren tilrejsende udlændinge som slog lejr rundtom på gader og stræder og som skabte utryghed med finanslovsaftalen for to tusind og sytten er der opnået enighed om en række initiativer mod tilrejsende kriminelle og hjemløse blandt andet er aftalepartierne enige om at kriminalisere lejre som er egnede til at skabe utryghed og sætte ind over for organiseret tiggeri initiativerne skal sikre at borgerne kan færdes trygt i det offentlige rum og det

lad mig til sidst opsummere regeringens holdning der skal med hård hånd

enhver udlænding der kommer til

danmark for at begå kriminalitet det gælder selvfølgelig også udenlandske hjemløse der begår kriminalitet og vi skal fortsætte vores stærke og vedvarende fokus på at styrke myndighedernes indsats med problemet med tilrejsende kriminelle og hjemløse herunder fra andre eu lande men det ændrer altså ikke ved at vi

ikke kan støtte beslutningsforslaget allerede fordi det er

ministeren redegjorde for for kort tid siden så på trods af at

skal vi jo i hvert fald have afklaret nærmere hvordan det i givet fald skulle sig gøre hvis vi skal kunne støtte det

jeg går ud fra at vi er enige om at vi

ud fra at vi her i folketinget

vi jo de seneste år set flere og flere i gadebilledet især i de store byer i danmark

jeg deler dansk folkepartis bekymring

og drikker i løbet af dagen eller sidder og tigger ved lokale supermarkeder

jo ikke det der er formålet med eus frie bevægelighed derfor vil venstre heller ikke tolerere at udlændinge er til gene for

netop derfor har vi jo i finansloven for to tusind og sytten opnået enighed om

blandt andet at kriminalisere nogle af de lejre der skaber utryghed de såkaldte romalejre derudover

jo allerede og det gør de også lave kontrol derudover

derudover skal det naturligvis fremadrettet også være muligt for myndighederne at kontrollere og holde skarpt opsyn med de udlændinge der befinder sig i danmark

fordi vi ikke tager hånd om problemet det gør vi allerede og idet vi allerede prøver

ikke rigtig se at det forslag som

forslagsstillerne kommer med her er relevant som ministeren var inde på

for eus rammer og det er det vi er i gang med her så synes jeg klart er den vej vi

vi skal imødegå tiggeri og udlændinges

ulovlige ophold i danmark men lad os gøre det inden for de retningslinjer som allerede eksisterer

vi allerede i gang med og derfor kan vi ikke støtte op om

eu borgere som ikke er danske statsborgere skal rende rundt med dokumentation for hvornår

kommet ind i danmark

skal gå rundt med en flybillet eller en togbillet eller et eller

for at dokumentere det det tror jeg er temmelig besværligt for det andet

i forvejen er kraftigt presset af den grænsekontrol

også skal til at rende rundt og tjekke om man

udenlandsk borger har en togbillet i lommen når man går ned ad strøget i københavn eller et andet sted

det her forslag kan vække noget i mig er jo at

helt skævt syn på nogle af de mennesker der lever i det danske samfund

det er fuldstændig korrekt at der kommer flere udenlandske hjemløse til danmark og særlig i københavn og andre store byer er der rigtig rigtig mange mennesker som på grund af den fri bevægelighed i eu har mulighed for og derfor udnytter muligheden for at flytte sig fra et land og et liv

meget meget ringe kår de fleste af dem der kommer hertil

mennesker som lever rigtig dårligt i østeuropa som har familie og børn som de forsøger at gøre noget for ved at prøve lykken i danmark dykker man så endnu mere ned i hvad de tænker

rigtig mange af dem en hel masse om det danske arbejdsmarked som desværre ikke er realistisk de tror at det er guld og grønne skove og

på dansk jord og at det er nemt det er slet ikke så nemt det betyder at rigtig mange af dem ender i en endnu større social deroute de bliver forhutlede og

på gaden rigtig mange af dem vil gerne hjem til deres familie men enten skammer de sig eller også har de vitterlig ikke pengene til billetten og ved i

udenlandsk hjemløs

se her nu får du et bad og noget rent tøj og så taler vi om hvordan vi

vi må kun tale om hvordan vi generer de her mennesker mest muligt vi må ikke tale om hvordan vi reelt løser problemet for både dem og os

skal acceptere sådan en eller anden præmis om at mennesker

i hjemløshed i danmark

enhedslisten har rigtig mange gange foreslået

vi har også kæmpet for at vi i det mindste

når der er frost fordi de offentligt støttede herberger faktisk ikke engang må tage dem indenfor det kunne vi starte med at lave om på og så kunne vi jo lade være med

bruge tid kræfter og penge

der befinder sig her det betyder at vi ikke skal acceptere at der er nogle der ligger og

med hjemløse hvordan gør vi det smartest muligt kommer der færre hjemløse af at vi hetzer nej

vil for mange være mere attraktivt at komme til danmark end at være i rumænien og derfor prøver de lykken

dem der har ulovligt ophold her faktisk også

og det gør de fordi nogle af dem begår kriminalitet og selvfølgelig er det en kerneopgave for de danske myndigheder at sikre tryghed i vores samfund

deler derfor forslagsstillernes ønske om at igangsætte initiativer der kan modvirke det stigende problem derfor er

søsat nogle initiativer som netop skal

stigende problem og løse den udfordring vi står over for vi har jo konkret aftalt at kriminalisere lejre i parker og vi har aftalt at sætte ind over for organiseret tiggeri vi ønsker i liberal alliance at se virkningen af de allerede besluttede initiativer inden vi vil drøfte om der skal igangsættes nye initiativer vi støtter derfor på nuværende tidspunkt ikke det konkrete beslutningsforslag

man har ret til at opholde sig

ministeren gjorde udmærket rede for det man skal have et gyldigt pas man skal

alternativet går ind for den frie bevægelighed vi går ind for eu vi går ind for

nationalt men også kommunalt

bakker vi op om og har også været

helt oplagt at det her beslutningsforslag har så mange

tilknyttet sig det at skulle begynde at kræve af alle eu borgere at man skal

sin færden er jo

så er det jo også blevet nævnt derudover at det

alle eu borgeres frie

langt hellere opfordre ministeren til

om hjemløshed om hvordan vi

og bedre koordineret samarbejde

skal overnatte i københavns parker og samle flasker på gaden vi kan på sigt ikke leve med at der findes et parallelsamfund af flaskesamlere der lever efter deres egne regler man skal ikke bruge et helt liv

jeg mener at det er bagsiden af eu samarbejdet at vi ikke kan kontrollere hvem der kommer her og kontrollere hvor længe de er her men det er et vesteuropæisk eu problem opholdsdirektivet siger at folk

men det er et problem hvis vi ikke kan bevise at folk har været her i mere end tre måneder der skal ikke være nogen tvivl om at vi i det konservative folkeparti

på sigt kunne man godt forestille sig at man arbejder i retning af at personer der vil bosætte sig i danmark både har pligt til at melde en bolig og

og mener at intentionerne i forslaget er gode men det er klart at

og såfremt denne medvirkenspligt ikke iagttages af eu borgeren skal retsvirkningen

synes hvad jeg også nævnte i et spørgsmål

til herre dan jørgensen at hvis en

i stand til at forsørge sig selv så har myndighederne faktisk mulighed for relativt hurtigt at foretage en administrativ udvisning af den pågældende person fordi

noget sted at bo han kan ikke forsørge sig selv hvis en eu borger er i præcis den

er det faktisk ret svært for myndighederne administrativt at udvise den pågældende person selv om det er fuldstændig indlysende at den pågældende person ikke kan klare sig selv og forsørge sig selv

allerede bestemmelser i udlændingeloven hvor udlændinge i visse sagstyper skal medvirke til belysning og behandling af deres egen sag

finder at der er stærke argumenter for at indføre en tilsvarende medvirkensbestemmelse ved dokumentation for lovligt ophold i danmark

denne type sager derimod kan den pågældende person langt lettere selv dokumentere sit lovlige ophold hvorfor det efter vores opfattelse er oplagt at indføre bestemmelser om medvirken til sin sags oplysning og dokumentation for lovligt ophold

i øvrigt også gør sig gældende for udlændinge som ikke er omfattet af eu reglerne men eksempelvis kommer fra et tredje land helt grundlæggende må man sige det er meget fornuftigt og rimeligt

person ønsker at opholde sig i et land så

kunne dokumentere at personen lever op til de krav og regler der er for at tage ophold

for at afværge en omgåelse af bestemmelsen hvorved den pågældende blot anfører at være i landet som arbejdssøgende og dermed kan forlænge perioden for lovligt ophold i op til seks måneder

her bestemmelse også gælde for arbejdssøgende eu borgere men igen vil

en arbejdssøgende eu borger eksempelvis er i arbejde er

jo forholdsvis nemt at dokumentere at man har et arbejde og kan forsørge sig selv det kan ske via en kontakt til arbejdsgiveren som man må gå ud fra vil være mere end villig til at fremlægge dokumentation for

vi har noteret os at der gennem flere år har været en debat hvor politikere fra begge sider af folketingssalen har udtalt sig særdeles kritisk om det faktum at udlændinge uden lovligt ophold og udenlandske hjemløse i stigende omfang skaber utryghed og andre problemer for myndighederne

lovlydige borgere det er vores opfattelse at en gennemførelse af forslaget vil betyde at antallet af de nævnte udlændinge i danmark og udenlandske hjemløse vil falde som følge af kravet om dokumentationsmedvirken og at det vil betyde færre offentlige udgifter som følge af mindre kriminalitet mindre oprydning i parker

i finanslovsaftalen for to tusind og sytten

ophold og det er jo godt at få gjort noget ved det

en skærpet indsats mod organiseret tiggeri

lægger vægt på men vi ser gerne at man går videre

så der bliver bedre mulighed for at udvise eu borgere som åbenlyst ikke

den indsats der sættes i gang i dag jo

svært at forstå i en verden hvor alting forandres meget hurtigt

fra time til time og alting går så stærkt det betyder jo ikke at

mindre væsentlig betydning

er præget af kortsigtede sammenhænge for det kan siges

skaber vækst det er med til at skabe arbejdspladser

stede her i salen i dag er enige om det og så sker det alligevel ikke lad mig indledningsvis først og fremmest sige tak til ministeren for redegørelsen

indsatser som regeringen har taget inden for forskning og innovation og så er det selvfølgelig

de fremlagte initiativer og ikke mindst på

man behændigt kommer uden om i hele teksten

da vi diskuterede sidste års redegørelse

situationen igen den samme regeringen

med finansloven for to tusind og sytten er det offentlige forskningsbudget

tog over var niveauet på seksten

danmarks fremtid forskningsreserven for to tusind og sytten er ligeledes kraftigt beskåret

det kan mærkes det har negative konsekvenser og det efterlader altså også en større undren et eksempel er det frie forskningsråd der som bekendt snart skifter navn til danmarks frie forskningsfond men ikke det jeg vil tale om her

ministerens parti venstre vil skære i den

nye problemstillinger at kende og det skaber også løsninger som vi

blev fem hundrede og to og fyrre originale ideer

det kun tre hundrede og fyrre ideer

og arbejdspladser fordi vi ikke har investeret nok i forskning og innovation i tide

er uddannelsesinstitutionerne i gang med eller

ved at forberede afskedigelse af rigtig mange medarbejdere ministeren vil nok fra talerstolen senere konstatere at danmark skam overholder målsætningen om at en procent af bnp investeres i forskning og at danmark topper når det kommer til offentlige investeringer i forskning forhold til bnp det kan han jo så også have ret i men jeg synes bare

nuancering konklusionen afhænger som bekendt af mellemregningerne

så er billedet knap så flot seks og tyve af verdens regioner investerer en større del af bnp

statistik er som en bikini det viser meget men skjuler det væsentligste og det passer vist også meget fint hvis vi

videreførelsen af milliardbesparelserne

er blevet investeret massivt i hvordan skal vi nu kunne høste frugterne af den investering når regeringen dræner midlerne til de dygtigste i forskningsmiljøerne som skal udnytte

materialer fødevarer og medicin jeg kender ikke svaret men det kunne være spændende at få et svar på det

redegørelse ministeren lægger frem

med socialdemokratiske briller er det faktisk kloge tanker

internationalisering og åbenhed det er rigtige indsatser og initiativer som oplistes under de enkelte overskrifter jeg er enig med regeringen

at den viden der opbygges på universiteterne får lov til at blive bredt ud ud i samarbejde

ligesom får skabt et langt bedre optimum udnyttelse af patenter

forskningsbaserede uddannelser i sidste ende

overskygget af videreførelse af milliardnedskæringer og det er altså bare svært at komme udenom

det mest mærkbare initiativ som regeringen har taget det

man kan konstatere at den nye regering er

at gøre danmark rigere den ambition deler socialdemokratiet

jeg håber regeringen tænker sig rigtig godt om når der skal lægges forskningsbudgetter for to tusind og atten

prioriterer forskningen så vi i fællesskab kan mærke at det sker det vil løfte vores samfund og det vil gøre danmark rigere og dygtigere vi har brug for den verdensklasseforskning som vi hidtil har haft om et års tid skal vi som bekendt til det igen

diskutere forskning og innovation uden at milliardnedskæringer

at det der bliver taget fra stipendiet

bedre skattevilkår for de studerende højere fribeløb rentefri lån og frem for alt kvalitet på universiteterne kort sagt der går ikke nogen penge ud af det system

ordføreren har i at man steder i luxembourg steder i schweiz og i silicon valley investerer mere men når man sammenligner danmark med andre vækstivrige regioner ser det

så vil jeg bare spørge her til sidst ordførerens parti har jo været lidt nærige med at udgive økonomiske planer om partiets politik

dag love at overtager man regeringsmagten

vel at mærke dem uden for danmark for det

danmark som det lille land det nu engang

sammenligner sig med tyskland der er regioner også på det tyske marked som investerer langt mere også i forhold til deres bnp end

vi gør så man skal derfor gå ind i de mellemregninger med hensyn til hvad socialdemokraterne har tænkt sig

investere i forskning og udvikling kan jeg bare henvise til at vi havde en milliard mere at gøre godt med

og innovationsområdet da vi var i regering med det radikale venstre og som vi derfor sandsynligvis jo også

på det tidspunkt det var ikke bare noget vi fandt på

er ordførerens forklaring på at de strategier man forfulgte for ti år siden før eller siden fører til

et samarbejde mellem danmark og sverige og er valgt af eu som et fælles projekt for en lang række eu lande

et projekt til rigtig mange milliarder

det er vel nok det største beløb danmark nogen sinde har lagt i en forskningsinstallation og det har uomtvistelig store perspektiver

også sikker på at det vil blive en god forretning hvis vi forstår at udnytte mulighederne i det

vi så det måske ikke helt i forbindelse med besøget

diskuteret om vi har den nødvendige fleksibilitet i vores forskningsmiljø om vi har det nødvendige mod jens christians skovs forskning og nobelpris blev nævnt som noget der kunne forskes videre i med de nye anlæg men det gav også anledning til en drøftelse af om de lidt tilfældige skift der var i hans forskning overhovedet ville blive accepteret i dag en af de forskere der var med sagde til mig at hvis det var sket i dag med de skift han lavede

og det siger mig at vores system på en eller anden vis er blevet lidt for managementagtigt

dårlig er plads til det anderledes det nye det epokegørende vi er måske præget af en tid med en globaliseringsaftale hvor der ganske vist kom mange midler

også kom en kvantitetstænkning ind som i dag giver os nogle kvalitetsproblemer derfor blev jeg også i går bekræftet i at vi skal have

ændre den diskurs som har været de sidste femten år og det vil sikkert tage femten år at vende den

noget af en supertanker vi skal vende men vi er nødt til at starte

mine øjne at vi skal sætte en dagsorden med kvalitet i førersædet og så måske skære på kvantiteten så det kommer til at passe til de midler vi kan finde til det vi skal opstille nogle langsigtede målsætninger baseret på kvalitet og med en indbygget stabilitet og sikkerhed i

bevillingerne jeg så gerne at vores bevillinger

en kvalitetsvurdering ikke bare så jeg det gerne jeg mener faktisk at det er helt afgørende for at vi kan skabe det skifte og den kursændring som er nødvendig så kan vi også forenkle så kan vi også afbureaukratisere for vi skal bruge vores penge smartere end vi gør i dag

jeg sad den anden dag og læste min ordførertale til den her debat fra sidste år og desværre

for der er ikke sket særlig meget i forhold til det jeg talte om

der ligger i forskellige ministerier vi har markedsmodningsfonden vi har vækstfonden i erhvervsministeriet vi har innovationsagenter innovationsmiljøer og

gts institutter regionale vækstfora kommunale væksthuse og meget meget mere

og de har alle sammen gode og legitime mål om at rådgive og understøtte udviklingen og forskningen

også overlappende og svært overskuelige kunne vi måske i år tage fat på at forenkle systemet

ess og de just nævnte programmer er nævnt

at der står der er dermed potentiale for at forskningen bliver mere demokratisk effektiv gennemsigtig og lydhør over for de store udfordringer som samfundet står over for forskningen bliver mere demokratisk

excellent forskning vi kan på demokratisk vis opstille et mål og en retning

men forskningen skal ikke være demokratisk så kunne vi på demokratisk vis

at jorden er flad det fører mig til et bekymringsfelt i forhold til open science nemlig at vi før vi bliver grebet af alt hvad vi kan så sikrer at vi holder fast i at det ikke er alle der er forskere

ikke er alt der står i wikipedia er forskningsbaseret og dermed fastholder at alle skabte data

men når der står under open data

resultaterne til egne formål

at der bliver skabt data og brugt data men samtidig skal vi være varsomme med at vi ikke få skabt et system der kompromitterer forskningen ved at blande den op med alle mulige andre resultater vi skal sikre et system som også har plads til en jens christian skov

jeg tage redegørelsen til efterretning og glæde mig over at ministeren i forordet siger at ambitionen i dansk forskning er den højeste kvalitet her har vi i hvert fald et fælles udgangspunkt for det videre arbejde

derfor er det også naturligt en vigtig opgave for enhver regering at sikre at vores innovationsmiljøer bliver bedre

uden at blive begrænset

milliard kroner til forskning hvilket svarer til en

det synes jeg er et solidt økonomisk rygstød som jeg personligt

interessante nedslagspunkter i redegørelsen er også at af de lande vi sammenligner os med ligger vi på en andenplads når det kommer til antallet af videnskabelige publikationer per indbygger

blive bedre til at målrette innovationsmiljøerne men der er også et potentiale måler man

det tredje mest innovative lande i to tusind og seksten det synes

en regering der udelukkende arbejder på at spare og skære ned

altid kun handler om det eksakte beløb det handler også om hvad man får ud af de penge der investeres

redegørelsen på mange områder dokumenterer at vi er rigtig dygtige som nation til at få meget ud af de midler der investeres i forskning og innovation det skal vi være stolte af

jeg har også en forhåbning om det er måske lidt uden for pensum men

de vækstplaner vi forhåbentlig i fællesskab kommer til at vedtage igen får sat skub i økonomien

rum til at vi kan samle op på den globaliseringsaftale der blev indgået første gang helt tilbage i to tusind og seks og i fællesskab med bredde i folketingets partier være med til at formulere vidtrækkende og langtrækkende ambitioner for fremtiden

de kommende generationer det skylder vi de danskere der kan

i takt med at innovation og disruption er med

og også er med til at skabe nye industrier men sandheden er at danmark investerer rigtig mange penge i offentlig

det fremgår af redegørelsen at vi af de lande der investerer allermest så jeg synes ikke

at vi på den måde

faktisk er vi også en administration der er med til at fremme god dansk forskning

med til at få det bedste ud af de midler der bliver investeret i vores fælles viden

at der er fokus på at tage aktiv

det synes jeg er utrolig vigtigt på engelsk kalder man det open science det er ikke nogen overraskelse

er målsætningen at øge tilgængeligheden

for borgere virksomheder og brugere så vi fremadrettet får udbredt den her viden mere gennemsigtighed og et markant større publikum det er også en

de ambivalenser man finder inden for det her område der er meget specialiseret forskning der er meget specialiseret viden som faktisk kan komme rigtig store grupper til gavn men som ikke altid er nemt tilgængelig det bør vi arbejde på at gøre endnu bedre

det er nok ikke nogen overraskelse at jeg så på den baggrund kan tilslutte mig redegørelsen og i øvrigt også glæder mig til debatten

særlig fra et oppositionsparti at være kritisk og påpege at tingene ikke er gode nok eller at tingene er på et

kritikken ville måske lyde lidt mere substantiel og mere troværdig

tog højde for at reinvestere sit højere niveau ordføreren

det er enhedslistens opfattelse at grundforskningen er en meget vigtig del af forskningen

blev det ikke udviklet med nogen idé om

slet ikke og nu er det med det kommercielle som drivkraft men det kan man

heller ikke opdagelsen af neutronen i nitten to og tredive af chadwick var udtryk for en kommerciel målforskning og

for udviklingen af en

man havde ikke engang det ord der var heller ingen viden om at man firs år senere

understrege lige præcis grundforskningens betydning altså at man forsker

vide om det man finder ud af er noget der

ringe muligheder for er tilbagemeldingerne fra alle forskere

den måde som forskerne får tildelt deres midler på hvis man ser på den redegørelse der er lavet

plads til nogen egentlig forskning så de tilbagemeldinger vi får

her forskning men også fra

danmarks forskningsråd er altså at det ser rigtig rigtig skidt ud med mulighederne for at lave reel grundforskning

at den måde vi har skruet vores forskningssystem sammen på den måde det hele

udhule og nedtone grundforskningen

videnskabelige publikationer

procent op om om

og ministrene kan gå foran i forbindelse med folketingets politiske arbejde hvor der

til disse vi skal også sikre at de forskere der arbejder med disse analyser og rapporter har fuld ytringsfrihed så de frit kan udtale sig om

andre forskere kan komme med kritiske bemærkninger

kritisere at der benyttes selektive resultater og selektive rapporter som grundlag for

læner sig op ad det danske kodeks

men det er der så også afsat midler til men det kan være at ministeren selv kan komme

januar hvor vi skal forholde

men den sidste

handler om at vi skal bevæge os i retning af en meget større åbenhed i

et rigtig godt punkt som enhedslisten støtter

nøjagtig det samme på forskning og udvikling som vi hele tiden

en formue den formue der bliver afsat kan på decimalerne være lidt større eller lidt mindre fra

år men en formue er altså ikke desto mindre det der er tale om det synes jeg er godt forskning og udvikling er på mange forskellige måder afgørende for samfundet derfor glæder det mig at der i folketinget er så bred tilslutning til at lige præcis en formue er et passende niveau

hvad angår kapitel to i redegørelsen om open science

nye tanker og ideer med åbent sind så selv om

satser på vældig udmærkede åben adgang til videnskabelige publikationer og åben adgang til data og transparente forskningsprocedurer

er nogle gode initiativer som vi bakker op den åbne tilgang til videnskabelige publikationer er dog ikke helt problemløs i dag formidles publikationer i meget stort omfang gennem kommercielt baserede tidsskrifter hvis man gennemtvinger åbenhed rent politisk uden at have det i tankerne risikerer man at ødelægge en sund forretning der har fungeret i årtier så det vil vi selvfølgelig opfordre til at man er meget opmærksom på

bliver lagt op til anerkender problemstillingen og forsøger at sikre at offentlige

ikke medvirker til at ødelægge en ellers veldrevet virksomhed der har en sund forretningsmodel og det er positivt i forhold til behandlingen af videnskabelig uredelighed

noterer vi med glæde i liberal alliance at man er opmærksom på det forhold at der ikke bør ske en retsliggørelse af egentlig videnskabelig uenighed videnskabelige uenigheder

afgøres af det videnskabelige samfund ved hjælp af de metoder og processer

er når der er mistanke om egentlig svindel til gengæld er det jo vigtigt og det er også det spor man følger nu at man sikrer at kontroversielle men redelige forskere ikke risikerer at blive truet til tavshed gennem grundløse anklager for at være uredelige

som rækker lidt længere end den forsknings og innovationspolitiske redegørelse jeg synes at det også er passende

den økonomiske opbremsning i to tusind og seksten viste efter min opfattelse en svaghed ved globaliseringsaftalen fra to tusind og seks det var en aftale som byggede på en forudsætning som ikke blev udtalt men som var til stede nemlig en forudsætning om en evig ekspansion uden en vedvarende økonomisk ekspansion

logikken i globaliseringsaftalen i stykker

en kvantitativ logik der skulle flere ind på studierne der skulle udklækkes flere flere skulle videre og have en phd eller en postdoc og derfor blev den politiske kamp også en kvantitativ kamp da der kom en ny regering i to tusind og elleve satte den måltallene op det var sådan man forsøgte at overtrumfe forgængerne

det der blev forsømt under det her kvantitative regime af

var jo i stort omfang at diskutere kvalitet hvad sker der med kvaliteten af uddannelserne når man hæver optaget hvad sker der med efterspørgslen efter kandidater når man hæver udbuddet det burde ikke komme som en overraskelse men det gjorde det jo og kan man i det hele taget skaffe kvalificerede lærerkræfter når man hæver optaget så kraftigt nogle af de problemer jeg nævner her tog den daværende regering hul på i to tusind og tretten da man nedsatte kvalitetsudvalget under ledelse af jørgen søndergaard jeg tror nok det var inspireret af en sag om manglende kvalitet ved en uddannelse i aalborg som jeg selv havde rejst i weekendavisen men jeg skal skynde mig at sige at jeg ikke har tænkt

om de parter der stod bag den første globaliseringsaftale skulle lave en globaliseringsaftale

meget grundigt det er helt klart nogle indledende diskussioner men hvis man kom frem til

jeg i hvert fald sige noget om de ting som vi så ville spille ind til den her diskussion som vi selvfølgelig ville gå til med åbent sind jeg synes man er nødt til at fastslå at universiteterne

samfundskritiske institutioner som skal passe på den frie og kritiske rationelle samtale i samfundet jeg synes man må tage nogle initiativer til at afbureaukratisere universitetssektoren som er plaget af et forfærdeligt bureaukrati jeg synes også man må slå fast

at statens rolle i forhold til universiteterne

er tålmodige penge og det hører jeg at enhedslisten sådan set også siger altså tålmodige penge der ikke har en investeringshorisont på tre fem år men en horisont der rækker meget meget videre jeg synes også man er nødt til at se på

bevillingsreform af en eller anden slags jeg har i det uforpligtende forum der hedder en tidsskriftsartikel nævnt at man over meget lang tid kunne overveje

universiteterne men om det kan lade sig gøre i en politisk virkelighed ved jeg selvfølgelig ikke det må man diskutere og så bør man selvfølgelig liberalisere universiteterne så de selv fastlægger deres studiestruktur og deres optagelseskriterier ansættelsesstruktur lønstruktur og så videre det er ren fremtidsmusik det jeg siger jeg siger det som sagt i lyset af at globaliseringsaftale et var en rigtig god aftale som varede i ti år men som havde nogle svagheder bygget ind i sig som vi nåede frem til i to tusind og femten de er blevet analyseret af søndergaardudvalget og vi har også talt om dem i det her forum

kunne de gamle aftaleparter måske overveje om de i en ikke alt for fjern fremtid skulle begynde at sætte sig ned og snakke om

lige præcis de massive investeringer der har været gjort

og svensk side i den her forskningsinfrastrukturfacilitet den er også nævnt i redegørelsen

at vi skal kunne høste frugterne af den massive investering som vi har gjort

det økonomiske grundlag for talentfulde forskere i vores forskningsmiljøer altså så kommer disse faciliteter som vi jo besigtigede i går i hvert fald

at stå fuldstændig uberørte

på den front kan man glæde sig over at liberal alliance er en del af vores regering for så vidt at

i forhold til at kunne påvirke lige præcis de aspekter som vi i hvert fald er meget enige med liberal alliance i jeg

regeringen forsøger at løse i forhold til forskningsdagsordenen og med den her redegørelse redegørelsen er regeringens bud på hvordan forskning og innovation kan bidrage til

imødegå store samfundsmæssige udfordringer

også at forskning og innovation skal give ny viden og nye muligheder

som en væsentlig drivkraft for samfundet

politikkens rolle i forhold til videnskaben hilser vi regeringens intentioner om mere åbenhed i tilgangen til data og produktionen af viden meget velkommen jeg

nogen hemmelighed at vi i alternativet har et stort fokus på gennemsigtighed i de politiske processer i det hele taget og vi vil med stor interesse følge analyserne analyserne og erfaringerne med åbne åbne data og publikationer

samtidig vores indtryk at de videnskabelige samfund formår at opfange de brodne kar der eventuelt en gang imellem måtte være derude og

i forskningens væsen når vi fra politisk hold forsøger at kontrollere videnskaben skal vi huske på at det ikke er al form for forskning der kan standardiseres i samme grad som kvantitative datasæt og derfor skal de videnskabelige samfund inden for de forskellige discipliner

og også til at definere hvordan det kvalitetssikres her er jeg enig med liberal alliances ordfører i at der er behov for en kvalitetsdiskussion i forhold til hvordan det

vi måler kvalitet i forskning i redegørelsen skriver ministeren også at forskere

publicere usand og uredelig forskning for at fremme karrieren

et ansvar i forhold til de

der er derude lige nu er desværre en kultur hvor resultater på kort sigt og med stor opsigt netop fremmer karrieren

udgør en alt for omfattende og også meget kulturødelæggende del af forskernes daglige arbejde så modsvaret til det er altså ikke nødvendigvis at have mere kontrol fra politisk hold men det er at skabe rammerne for en forskningskultur hvor det anerkendes at de store gennembrud kræver tid at de kræver vide og frie rammer og at de kræver tryghed og mod til at tage chancer og det giver vi ikke vores forskere når vi udsætter dem for de forhold som vi gør i dag hvor de hele tiden skal konkurrere om de samme midler

skurrer det også lidt i mine ører når jeg læser at ministeren på side elleve i redegørelsen skriver at der er nedsat et udvalg som skal udarbejde en analyse der skal og jeg citerer undersøge muligheden for at opgøre de samfundsøkonomiske effekter af de offentlige investeringer i forskning

er jo rent fra forskning til faktura

præcis her vi ser et eksempel på at man tænker at forskning kun kan måles i økonomiske midler altså i kroner og øre vi mener at

et tiltag decideret modarbejder modarbejder forskningens væsen når først vi har vist vores tillid til forskerne ved at uddele offentlige midler til dem må vi også som politikere træde et skridt tilbage

satse på og stole på at de kan forvalte de midler som de rent faktisk har søgt om

et forskningsarbejde som har vist at de

er rede og er dygtige nok til at tage imod

de penge så selv om forskning ikke medfører en decideret samfundsøkonomisk

medfører forskning ofte gevinster på andre parametre og det skal vi altså blive bedre til at finde ud af hvordan vi så så

er et lille land og derfor er vi også forpligtet på at skabe forudsætninger for at alle uanset køn eller andre parametre

derfor nytter det heller ikke at se isoleret på forskningen

en forudsætning for den gode forsker er den gode uddannelse og der bliver jeg bare nødt til at istemme de stemmer der har været tidligere blandt andet fra socialdemokraternes ordfører

uddannelse kræver uddannelsesmæssige investeringer og derfor er det virkelig trist at den nuværende regering har valgt at skære så massivt i uddannelse

et andet spørgsmål er så hvordan vi fastholder talentet det er jo interessant

i de senere år i danmark har at nogle af vores dygtigste forskere forskere søger til udlandet og det gør de helt erklæret fordi det simpelt hen er som jeg nævnte før næsten håbløse håbløse arbejdsvilkår man får når man hele tiden skal søge om midler og ikke får tid og rum til det man egentlig gerne vil forske i eske willerslev bruger halvdelen af sin tid i london hvor han er ansat anders holm en af mine gamle professorer fra sociologi

sidder i canada lige nu og har valgt at flytte derover for simpelt hen at få nogle bedre forskningsvilkår

vi har et helt konkret forslag der hedder måske skulle anerkende nogle af de dygtige forskere vi har når man først har fået midler har produceret noget forskning som viser et stort talent

det måske en idé at vi siger til de forskere okay

sige fem år måske otte års penge forskningsfinansiering uden at vi stiller nogen modkrav men vi stoler på

forskningsarbejde så her er vores tillid til jer værsgo at arbejde for dem og i må forske i hvad i vil og i må finde frem

nogle penge til nogle langsigtede forskningsforløb så de ikke hele tiden skal bruge deres tid på at konkurrere om midler det tror jeg ville

som fri og nytænkende solid og fuld af kvalitet

forestille sig et radikalt anderledes samfund det kræver at vi er villige til at

villige til at udforske ukendt land at vi er villige til at forestille os samfundsutopier som måske ikke bliver til noget men som måske gør mod er bare ikke noget den enkelte har mod er også noget

skal understøtte politisk blandt andet her i vores forskningspolitik i danmark og vi kan i folketinget skabe rammerne for at de dygtigste forskere og forskerspirer har mulighed for at tage det her spring ud

fokuserer regeringen på på nyttiggørelse som jeg var inde på

handler det meget om samfundsøkonomisk nyttiggørelse vi vil også gerne

i alternativet men i forsknings og innovationssammenhænge er det nytteløst at tro

økonomiske vilkår forskning er en kreativ proces

forudsiges og resultaterne viser sig oftest ud af det mest uventede derfor og nu ved jeg godt det bliver en lille smule kontroversielt tror vi faktisk på at forskningen skal sættes helt overvejende fri altså at den langt overvejende del af al vores forskning i danmark skal sættes fri den frie forskning er nemlig nyttig fordi den får rum til at fejle den giver rum til refleksion og den giver rum til at lade de uventede resultater vise sig vi var inde på tidligere at

havde været i dag han havde været forsker og var kommet frem til sine resultater den frie forskning vil ad egne veje tror vi på komme frem til de løsninger på de væsentligste samfundsudfordringer som vi står

simpelt hen fordi forskningsvæsen i sig selv vil søge løsninger på de til enhver tid

desuden vil den frie forskning også sikre mere plads til nogle af de videnskaber som bliver lidt trængt de humanistiske de samfundsvidenskabelige de åndelige videnskaber også for den sags skyld som ikke får særlig meget plads i vores forskningslandskab i dag det savner man lidt i den her redegørelse

redegørelsen den fantasi og de visioner der skal få forskningen og innovationen til at understøtte et bæredygtigt samfund som ikke kun er drevet af små forbedringer af det vi kender i dag men som arbejder helt målrettet på et meget entreprenant progressivt forskningsmiljø

her

ministerens redegørelse for

jeg kan se at forskningsministeren ord til andet

videnskab open science som jeg søsatte som minister

videnskabelige artikler selvfølgelig med de diskussioner om rammer som er i fuld gang på

også herhjemme og åben adgang til data så vi alle sammen kan blive klogere

fremtiden for fremragende forskning det er jeg helt overbevist om

er dem der taber

også nogle der skal gå forrest og nogle der skal vise retningen og finde de rette rammer

for det her og det bliver ikke noget vi kan i danmark alene det er en

har store forhåbninger til at ministeren vil

ministeren allierer sig med de gode progressive kræfter der er i europa uanset om det er den model hvor man har en kommerciel

og åben model jeg tror vi kan finde en fremtid som har

grundlæggende en demokratisering også af forskningen

alt så er forskning slet ikke men tværtimod et

mennesker har med at gøre hver eneste dag det kommer til at kræve kære minister så utrolig meget flid

som jeg er sikker på at ministeren vil

er det vigtigt og det behøver vi ikke at drive partipolitik på

det kræver nemlig brede politiske satsninger herfra også

langsigtede investeringer som flere ordførere også har været inde på det bringer

det som ikke skal være noget som helst

den her regering uanset hvilken konstellation

på forskningen den tidligere socialdemokratisk radikale regering brugte en milliard kroner mere på forskning og det i en tid hvor vi stod i økonomisk krise

det er noget af det jeg er allermest stolt af

som så mange andre europæiske lande gjorde

på et tidspunkt

som at tisse i bukserne for at holde varmen forskning er rigtig svært at hidse sådan en offentlig debat

men det er så vigtigt og vi har brug for langt større

i radikale venstre og jeg vil gerne dele nogle

principper som vi arbejder ud fra

når vi arbejder med forskning til

helt almindelig inspiration ministeren er velkommen til

blive inspireret

kortsigtet nytte viden

hvad den skal bruges til det er det første princip det andet handler om at forskning medvirker til at vi kan forstå og håndtere

klima marginalisering af befolkningsgrupper teknologi nationalisme

på grund af andre forandringer

i den offentlige debat

lydhørhed og selvfølgelig vilje i hele samfundet til at anvende forskningens resultater

og der er kun fire bare rolig i

vores verden går

medarbejdere alle steder som vi lever af og som vi skal leve af og solid grundforskning stærke samarbejdsrelationer mellem virksomheder og

for ny og veluddannet arbejdskraft og

hele tiden udvikler sig det sidste

investering den gør os både klogere og rigere men hvis forskning i verdensklasse og det behøver vi ikke at kalde det

af det jeg lige har sagt skal være mere end et slagord

for at vi helt bredt politisk

også når når det er svært

i fremtiden jeg synes at det har

investere massivt og vi er også klar til at prioritere og vi

i uddannelse og forskning

vi mener det og vi ønsker at prioritere det og meget gerne i en ny aftale som bredt afspejler at det her folketing har meget store ambitioner for fremtidens forskning fordi den kommer alle

dernæst har vi afsat en og halvfjerds million kroner til forskning i bioressourcer fødevarer og miljøteknologi det vil være til glæde for landbruget og danskerne

vi har sat flere midler af til det energiteknologiske udviklings og demonstrationsprogram og det miljøteknologiske udviklings og demonstrationsprogram så vi altid kan være på forkant med den nyeste teknologi på området foruden forskningsreserven har vi afsat nul

sytten til forskning innovation og udvikling sammenlignet med niveauet

viser at danmark fortsat ligger i top når det gælder investeringer i forskning og innovation en af årsagerne til de gode internationale placeringer er

sammenlignet med niveauet for ti år siden

min afsluttende bemærkning vil være at forskning gør en

i danskernes hverdag det kunne man eksempelvis for nylig læse da flere danskere i dag overlever kræft

høj grad tilskrives de investeringer som vi årligt knytter til kampen mod kræft

henrik dahl var inde på fokus på kvalitet

mod til at eksperimentere så nye opfindelser kan opstå mod til at sætte sejl mod ukendt hav

kigge på om det er sandt

i forhold til hvordan det var

vi har mange eksempler på modige forskere i danmark

turdet miste fodfæstet og har vist at det var umagen værd

bohr ørsted og inge lehmann for blot at nævne enkelte eksempler inden for hvert deres felt atomfysik elektromagnetisme og seismologi turde de tale samtiden midt imod

derved skabte de resultater for fremtiden og det er også vores opgave den opgave løser vi ved at give forskerne gode rammer så modig forskning er mulig det er vigtigt

være et tænkende og velstående land i en verden der er i konstant forandring og det er afgørende i en tid hvor fremtiden er uforudsigelig at skabe rammerne for at gribe den fremtid og gøre den til vores

robotteknologi droner store datamængder og kunstig intelligens er alt sammen muligheder som kan skabe ny vækst og nye chancer men som selvfølgelig også sine steder tegner bekymrende perspektiver op vi skal turde gribe de muligheder som de digitale teknologier bringer med sig vi skal gå ind i den fjerde industrielle revolution med åben pande og med mod vi skal lære af de allerbedste internationalt og vi skal konstant stræbe efter endnu bedre og endnu stærkere ideer og endnu mere innovation derfor investerer vi også meget en formue i forskning og innovation og ikke mindst er det så også i denne tid vigtigt at have fokus på at øge kvaliteten

derfor vi arbejder på at styrke forskningens værdi i samfundet blandt andet gennem et endnu stærkere samspil mellem erhvervsliv og offentlig forskning men det er til gengæld vigtigt at det her ikke prædeterminerer rammerne om

for så duer det hele jo egentlig ikke

lad os begynde med investeringerne som jo har været berørt af forskellige ordførere det er egentlig en lille smule ærgerligt at det altid er omdrejningspunktet

jo trods alt ikke der skiller os ad men uanset hvad

vores ambitionsniveau højt vi investerer en procent af bnp i forskning og udvikling og i to tusind og sytten

altså afsat knap to og tyve

til forskning og udvikling

det gælder offentlige investeringer i forskning og udvikling og forskning og innovation er en dansk styrkeposition det bekræfter de nyeste tal fra forskningsbarometeret to tusind og seksten en ting er at danske forskere ligger meget højt når man ser på billedet af hvilken forskning der citeres mest i

ligger også nummer tre når man måler på antallet af citationer af videnskabelige publikationer det vidner om en højt anerkendt og højt kvalitetsbåren dansk forskning

for det andet er vores forskningsproduktion høj her ligger vi som nummer to når man måler på antallet af videnskabelige publikationer

producerer flere videnskabelige publikationer per indbygger end danmark sidst men ikke mindst har danmark den højeste andel af publikationer der udgives i samarbejde med erhvervslivet danmark klarer sig også godt på innovationsområdet

det tredje mest innovative land i europa

i henhold til eus innovation union scoreboard

udgangspunktet for en debat om det her være

men der er selvfølgelig ingen roser uden torne

den videnskab forskningen frembringer hvad enten det måtte være i form af nye produkter ny medicin

derfor ønsker regeringen at tage aktivt del i udviklingen af en mere åben videnskab videnskab såkaldt open science i dag deles data og informationer lynhurtigt gennem internettet det skal vi udnytte det er vores mål at alle offentligt finansierede videnskabelige artikler skal gøres frit og gratis tilgængelige senest i tusind og tyve til to og tyve det vil lette forskernes adgang til andres forskning og øge den samlede effekt og i sidste ende vil det komme almindelige borgere til gavn forskningens døgn er også et initiativ som får forskningen og fremtiden helt ind i stuen hos den menige dansker

seksten udvidede vi for første gang forskningens døgn fra at vare tre døgn til at vare en uge det kan så også være at man skulle overveje navnet rekordmange danskere fik mulighed for at lege med

danskere gæstede forskningens døgn i to tusind og femten var der fireogtredstusind antallet af arrangører blev næsten fordoblet

og foredrag fordelt ud over hele landet med andre ord forskningsformidling når den er bedst vores forskningsinvesteringer skal altså skabe værdi og vækst og derfor har vi nedsat et tværministerielt udvalg der skal undersøge

hvad er

via de lange videregående uddannelser det er spørgsmål som udvalget søger svar på og uagtet hvor man står henne i det politiske billede med

forskningen ja så kan det jo være sund fornuft at få afklaret hvordan

vi skal blive endnu bedre til at skabe samspil mellem forskning virksomheder og samfundet i hele danmark så regeringen har med en række initiativer i

seksten forsøgt at gribe fremtiden og gøre den til vores jeg vil ikke nævne dem alle men blot fremhæve nogle vigtige

om flyvning med droner og i september trådte de nye regler i kraft reglerne gør det klart hvem der må flyve med droner hvor og hvornår

det vigtigt dronerne kan noget som vi har brug for

overtage en lang række farlige og krævende opgaver som tidligere er blevet udført manuelt de sparer med andre ord tid og penge det gælder inden for rigspolitiet hvor politifolk bruger droner til at skabe overblik over gerningssteder det gælder i beredskabet hvor droner er med til at redde liv ved brande og andre ulykker og det gælder inden for fiskeri hvor droner kan afsløre ulovlige ruser i danske vandløb

skabe mere tryghed kan skabe øget produktivitet

vores dronelov og danmarks nationale dronestrategi som den tidligere regering præsenterede i september har vi givet dronerne en flyvende start og sat rammerne for at forskere studerende og virksomheder kan gribe mulighederne

også året hvor vi blev klogere på nogle af fremtidens vigtigste forskningstemaer gennem initiativet forsk

fem og tyve spurgte vi omverdenen hvilke forskningsområder de synes skal præge fremtidens forskningslandskab der var fire

seks og halvfjerds modige forslag om alt fra fremtidens byggeri forebyggelse af sygdomme til forskning i materialer viden er det vi skal leve af derfor skal vi have

vores investeringer skal kaste værdi af sig for alle i vores samfund og de skal foretages på baggrund af solid viden det får vi med forsk

og fem og tyve kataloget der kommer senere på året

også konkret teknologi arbejdspladser og indtjening rumerhvervet vil vokse i de kommende år og med vores rumstrategi giver vi universiteter og virksomheder rammen til at udnytte de muligheder som teknologien bringer med sig med strategien går vi fra at se rummet som et vidensprojekt til også at se det som et vækstprojekt det er afgørende hvis vi vil gribe fremtiden og gøre den til vores at bringe væksten til danmark ikke mindst

flere ordførere har fremhævet

bringer vi også flere midler og således har vi en god cirkel

vi ender tilbage hvor vi begyndte ved modet modet til at skabe forandringer som gavner fremtiden

de muligheder som de digitale teknologier bringer med sig modet til at gå ind i den fjerde industrielle revolution årets forsknings og innovationspolitiske redegørelse viser at vi er på vej

endnu bedre og som ny fremtidsminister håber jeg vi kan fortsætte det gode samarbejde på forskningsområdet i året der kommer jeg håber at vi har modet til at samarbejde om at skabe de bedste vilkår for forskning innovation og udvikling så vi sammen kan gøre

så ser det jo ligesom langt mindre imponerende ud end det som ministeren vælger at fremhæve her i sin tale når

hvad angår investeringer i forskning og innovation når det nu er at vi anvender de rigtige tal

vi kan være stolte af den indsats der ydes kan man så altid ønske sig mere ja i sagens natur

jeg måske mangler en lillebitte smule i den her debat for det er nemt at stå og sige at man skal give mere men hvis man ikke selv vil definere hvor meget mere og hvor man i

en ny parameter for mig hvis det er det vi skal til at bedømme danmark på og det gælder uanset hvilken regering der har siddet de

jeg fortsat med mig det var virkelig utrolig morsomt ud over

end blot forskningsmæssige muligheder også masser af job og vækstmuligheder

nogle bemærkninger af samme karakter men på et tidspunkt hvor det ikke var lige så trendy som det er ved at blive nu

vil gå på at prøve på at gennemføre en to fem og tyve plan som vil kaste vækst af sig og som dermed også vil berøre

der er nogle der mener at det er alt for langsigtet og at man

inden for det nuværende budget men vores tilgang er nu at det skal være holdbart også på lang sigt og det skabes kun ved ordentlig vækst i